lars dohn og finn sørensen

enkelte landsdele har ændret sig væsentligt der er ikke endnu truffet beslutning i regeringen om skattecentrenes fremtidige placering og

kan jeg naturligvis heller ikke tage konkret stilling til en udbygning af skattecenteret i

relevante ved placeringen af de fremtidige skattecentre

at medarbejderne i skat vil have fornuftige afstande og pendlerforhold til deres arbejdsplads derfor skal skat fortsat være en landsdækkende organisation som er bredt geografisk repræsenteret dertil kommer at det er væsentligt at skat kan fastholde og ansætte medarbejdere med de nødvendige kompetencer i fagligt specialiserede miljøer og derudover er det et vigtigt hensyn at medarbejderne placeres på større fysiske lokationer så det er muligt at høste stordriftsfordele endelig er der også et stort hensyn at tage til at skat har en fysisk nærhed til borgere og erhvervsliv samt naturligvis som tidligere nævnt til medarbejderne for at sikre denne tilgængelighed vil der også blive taget hensyn til at der skal være gode transportmuligheder til og fra skats

i dag er placeret i en bygning hvor det også lader sig gøre at placere flere medarbejdere

at der skal være nogle faglige miljøer og at de skal være af en vis størrelse spørgsmålet er jo om om skat i

ikke kan kommentere enkelte skattecentres

at

det handler om at der skal en afklaring til

kunne tro på fremtiden og sige det her er min arbejdsplads her vil jeg yde en indsats så kunne ministeren

komme det nærmere er der en afklaring på vej nu eller eller hvornår

nå men vi skal altså hen forbi

når vi laver den her tilpasning af skats lokationer så gør det på en måde hvor

at man sådan set også i hovedstadsområdet kunne have en betragtning om at

værd at lægge vægt på at det fremtidige

skattecenter ikke nødvendigvis ligger lige klos op af rådhuspladsen men ligger længere væk og stadig væk

mulighed for at rekruttere fra hele hovedstadsområdet

er der faktisk en fordel ved at ligge lige lidt længere væk men samtidig stadig væk have gode

og fortsat vil være en landsdækkende organisation som er bredt geografisk repræsenteret derudover skal skat lokaliseres så personalet kan samles i faglige miljøer på adresser der kan rumme mange medarbejdere og samtidig skal skattecentrene have en central placering så de er tæt på i forhold til

for at sikre den tilgængelighed vil der også blive taget hensyn til at der skal være gode transportmuligheder

brug for en afklaring først og fremmest af hensyn til medarbejderne men sådan set også af hensyn til de områder skat i dag er placeret i

bag ordene altså

i skat at skatten bliver fastsat rigtigt for både borgere og virksomheder og det kræver jo også en vis

snarlig afklaring og der vil vi forsøge at afveje de her mange hensyn

bliver valgt de steder hvor der er tilgængelighed både når det handler om offentlig transport

komme dertil med bil men det handler også om at

komme dertil som borger

et signal der bliver sendt

vi også tager højde for at borgere og virksomheder skal kunne komme i

jeg vil gerne endnu en gang understrege at jeg er enig i at

er behov for at få en snarlig afklaring af spørgsmålet men jeg kan også se med de mange breve jeg har modtaget fra borgmestre

for pinligt for regeringen at man nu på niende måned ikke havde svaret på et spørgsmål som man kan regne ud i ministeriet i løbet af en halv arbejdsdag vil jeg gætte på det er jo sådan at den her tradition med at folketingets medlemmer kan stille spørgsmål til ministerierne og til ministrene er rigtig god fordi alle har ret til deres egne holdninger men alle har ikke ret til deres egne fakta og er det godt at vi kan have tillid til at ministerierne kan fortælle om fakta når vi stiller dem spørgsmål og at vi således alle sammen har fælles referencegrundlag når vi skal finde ud af hvad der er op og ned i bestemte politiske spørgsmål vi i liberal alliance gør utrolig meget ud af at vores forslag er regnet igennem efter gængse regnemetoder

hos socialdemokraterne og sf der gik til valg på noget der

i forhold til regnemetoder vi vil gerne have at vores beregninger holder i forhold til hvad der er gængse regnemetoder men gængse regnemetoder er noget der defineres af blandt andet skatteministeriet og finansministeriet og

for at kunne holde os til de samme fakta som regeringen benytter

og så er det simpelt hen ødelæggende at vi ikke kan få svar på spørgsmål om hvor meget det vil koste

lette bestemte skatter

er gået ni måneder og vi får det kun efter ni måneder fordi vi trækker ministeren herned i salen så kommer svaret dagen før ministeren skal være nede i salen

er hos spørgeren og dem der skal udarbejde svarene og det

bestræber mig i almindelighed på at der gives svar så hurtigt som muligt og inden for fristerne

været tilfældet her et foreløbigt svar så sent som i går modtog jeg et spørgsmål der ville kræve at man kontaktede alle andre eu lande

inden for de sædvanlige tidsfrister og derfor beder jeg om en vis forståelse men jeg beklager forløbet

også er ansvarlig for politiets efterretningstjeneste er vores nationale sikkerhedsmyndighed og som sikkerhedsmyndighed arbejder pet blandt andet med at identificere og modvirke trusler mod sikkerheden i det danske samfund

ikke i sig selv giver anledning til en ændret trusselsvurdering omkring den nationale sikkerhed der synes jeg måske man så skal slå

kommer en ny moské en moské som så i øvrigt er blevet bakket op af

at der jo i forvejen har været moskeer de har bare været i kældre og i baggårde og nu kommer en anden bygning

politiets opgave med at identificere og

er uforandret det en opgave som man har

er slået fast sådan er det vi forholder os til det gør vi i

i dansk folkeparti at dansk islamisk råd som har en klar sammenhæng med det muslimske broderskab

giver det ikke anledning til at man lige

har jo nogle meget meget specielle holdninger i forhold til for

indføre sharia på globalt plan specielle holdninger i forhold til hvordan kvinder skal agere i samfundet og så videre

rigtig lang gør det slet ikke ministeren bekymret anerkender ministeren overhovedet at der er den sammenhæng mellem dansk islamisk råd som står bag stormoskeen og så det muslimske broderskab

som det er hvad det der bliver sagt og hvad der bliver gjort

som mål og det er en opgave de løser i dag hvor moskeer ligger i baggårde i kældre

de vil skulle løse fremover hvor en moské

vurderet at en moské i sig selv ikke er en trussel at

har tilknytning til det muslimske broderskab hvilke signaler sender det efter ministerens opfattelse

ministeren anerkender at der er en sammenhæng mellem dansk islamisk råd som står bag stormoskeen og så det muslimske broderskab og om ministeren er tryg

nogle af dem der dyrker deres gud om det så er den ene gud den anden gud eller den tredje gud som træder ved siden af det som vi vil betragte som normalt er der nogen der opfordrer til ting som er ulovlige så skal vi gribe ind over for det er der risiko for at der

som kan være voldelig så griber vi ind i forhold til det vi kigger også på

noget ind i forhold til rekruttering til syrien og så holder vi også øje med det vi holder med andre ord øje med de her forskellige moskémiljøer fordi vi gerne

det muslimske broderskab står

citerer når organisationen dansk islamisk råd i løbet af efteråret slår dørene op til landets første store moské i københavn bliver det med en imam på prædikestolen der ikke lægger skjul på sin tilknytning til det muslimske broderskab på dansk islamisk råds hjemmeside har man kunnet se at de i november to tusind og tolv lagde en arabisk video på youtube hvor prædikanten al qaradawi

at homoseksuelle skal stenes at holocaust var allahs straf til jøderne og at frafaldne fra islam skal henrettes han kæmper desuden ligesom resten af det muslimske broderskab

indføre sharia på globalt plan er ministeren tryg

hizb ut tahrir og andre som har ønsket at demonstrere

jeg deler dem overhovedet ikke men det spørgsmål jeg bliver stillet her i dag er om der er nogen grund til at sikkerhedsgodkende moskeen

at imødegå identificere og forebygge trusler det gør vi i dag uanset om moskeen ligger i en kælder i en baggård eller et andet sted det vil vi også gøre hvis der kommer nye mursten rundt om rammerne for denne religionsudøvelse som jo altså i

vores grundlov er en grundlovsfæstet ret derfor skal de

forbindelse med den britiske netsikkerhedstjeneste som er placeret ved

britiske efterretningstjeneste er et udtryk for at vi i forbindelse med det arbejde der er gået forud naturligvis

set hvad man gør i storbritannien men det ændrer ikke

samtænker de kapaciteter vi har i forsvarets efterretningstjeneste der har til formål

beskytte os mod de cyberangreb der bliver rettet mod danmark

at vi får de to ting til samlet set at give en bedre beskyttelse af danmark og vores virksomheder samtidig med at der er en god retssikkerhed

kan modstå og forsvare sig mod angreb

spørgerens egen regning vi har set på hvordan man gør det i andre lande

landet og virksomheder og borgernes retssikkerhed

det er også det der vil fremgå af det lovforslag

det står også på politikens forside i dag

indsamlet de her oplysninger og de har fået dem fra udenlandske efterretningstjenester

tænke mig at høre fra fra forsvarsministeren om han kan afvise

får adgang til det her det her stigende antal oplysninger ved at give udenlandske efterretningstjenester oplysninger om danske borgere

er altså vigtigt at vi både beskytter danmark mod angreb og

oplysninger som spørgeren spørger til

er det i sagens natur ikke muligt for mig her i dag at gå i detaljer

deres omfang og karakter men det kan nævnes at vi naturligvis med vores efterretningstjenester følger hvad der sker ude i verden tæt efterretninger er nødvendige for at beskytte danmark og danskerne mod terrorangreb

naturligvis altid ske med respekt for den lovgivning der gælder for efterretningstjenesterne

noget der foregår i det kontroludvalg som er nedsat af folketinget og som fører den parlamentariske kontrol og derfor er det ikke i folketingssalen at jeg som minister kan gå ind i diskussioner om efterretningstjenesternes nærmere samarbejde og det håber

vil have respekt for også fra spørgerens side og det var en generel kommentar i forhold til

har et fælles ansvar for at demente og svage ældre får den pleje og omsorg de har brug for og det omfatter

og det handler om at vi skal kunne samarbejde med hinanden på tværs af sektorer og at plejehjem og pårørende

samarbejde i mange tilfælde vil det være oplagt at det er en pårørende der ledsager den ældre mellem sygehuset og

den ældre vil sig mest tryg hvis han eller hun følges af et familiemedlem og

når beboeren skal på hospitalet hvis den ældre ikke har nogen

det må aldrig være sådan at en dement borger ikke får den rigtige hjælp eller bliver sat af på en forkert adresse fordi

og jeg glæder mig rigtig meget over at vi allerede nu kan se hvordan rigtig mange kommuner har valgt at bruge pengene på de allersvageste ældre

hvis vi lukkede ministeriet ned og det tror jeg heller ikke er ordførerens intention på nogen som helst måde men det betyder jo ikke

ulykkeligt det var lige præcis det jeg sagde i min indledende tale

fuldstændig enig med både den ene og den anden ordfører om at det her er uacceptabelt derfor er noget af det første jeg gør i den her sag

de her udfordringer jeg har da lagt mærke til

venstre som i øvrigt er formand for kls social og sundhedsudvalg i øvrigt også selv

noget ansvar for det her det er kl og

kommunerne som har ansvaret for det her og det er pinligt det er simpelt hen pinligt at høre ministeren som i øvrigt har det her som ressortområde selv om

markedsfører sig på men ministeren er også socialminister ministeren står her

svar det er næsten som at hælde vand ud af ørerne

er synd for alle de her mennesker men jeg vil ikke gøre noget ved det kunne ministeren ikke bare helt klart fortælle

sørge for at de demente får den hjælp

at tage fat i kl som netop har ansvaret vi kan ikke løbe fra at vi har et kommunalt selvstyre som har ansvaret her område

det er ikke hensigtsmæssigt at så svage ældre bliver sendt alene afsted så kan det jo godt være at ordføreren er

enig med både mig og sit eget parti det må man jo ligge at rode med selv men det der står her er jeg fuldstændig enig i og det jeg vil er og det her er handling at tage fat i kl og snakke med dem om den her problemstilling

sat penge af der er sat mange penge af i satspuljen

ministeren har et ansvar som ministeren står her og fralægger sig ved at sige at det bare er op til

satspuljen til den her ledsageordning

den ordning kommer til at fungere efter hensigten

til og fra lægehussygehus må ledsagelsen derfor anses for at være omfattet af formålet med serviceloven

ordføreren er uenig i det og synes

at verden er forfærdelig og alt mulig andet nu står jeg her og læser

at man har

det kommunale selvstyre at det er kommunerne der har ansvaret for

om den her problemstilling som er dybt ulykkelig og som er så

andre ting af væsentlig betydning hvis der er et hul i loven så skal det stoppes

en klar omsorgspligt og den skal man leve op til og det gælder også

hvis beboeren ikke kan tage vare på sig selv det skal kommunen jo leve op til uagtet hvad vi siger herindefra

at gentage det som jeg lige har sagt før demente beboere skal altid have den hjælp de har behov for og som samfund er det vores ansvar at sikre at de får lige præcis den hjælp selvfølgelig skal ægtefæller børn og børnebørn kunne stole på at deres familiemedlem på plejehjemmet får den rigtige hjælp

deres ægtefælle eller forældre kommer trygt frem og tilbage mellem sygehus og plejehjem og

spørgsmål som til forveksling næsten ligner det her

de sidste par måneder har hørt om uledsagede demente i bund og grund handler om det ansvar vi påtager os og den måde som vi samarbejder med hinanden på hvis en beboer på et plejehjem har brug for lægehjælp skal plejehjemmet selvfølgelig sørge for at beboeren får hjælp på samme måde har de

pårørende og beboeren en berettiget forventning om at beskeder og informationer hurtigt og præcist

overleveres fra plejehjemmet til sygehuset og omvendt

også tænkt mig at drøfte det her emne med kl ved førstkommende lejlighed for regeringen er det vigtigt at vi hele tiden holder os for øje at forbedre den pleje og omsorg vi tilbyder demente og deres pårørende jeg følger selvfølgelig området tæt og jeg glæder mig over at se hvor mange kommuner der har valgt at bruge en stor del af deres andel af ældremilliarden på de svageste ældre

være vanskeligt når spørgsmålene er næsten enslydende

men det er jo altså på grund af at ministeren

siger at verden er forfærdelig som ministeren siger

til at gøre det bedre for nogle af dem der er demente og det kan jeg se

det viser jo hvor lidt regeringen egentlig interesserer sig for handicappede og demente mennesker når man kan stå og grine ad en debat som den her

drejer sig om den milliard

mener ministeren at ledsageordningen fungerer optimalt når demente ikke kan få ledsagelse når de skal fra det ene sted til det andet

jeg har jo lige netop stået og sagt at jeg vil tage fat i kl og diskutere den her problemstilling

så sætter vi os ned og kigger vi på den og så finder vi løsninger

den tidligere regering det gør den nuværende regering

det som jeg har sagt det kan ikke gradbøjes det kan ikke misforstås jeg siger jo netop

af sted uden ledsagelse plus at der er et problem med

i både servicelov og sundhedslov

er det sådan at ministeren kunne overveje

seriøst at få lavet en løsning så fru camilla hersom også kan blive tilfreds

det kunne blive nogle ærgerlige gruppemøder man holder i partiet hvis ikke man er enige om tingene jeg kan forstå at hun er enig med mig i at der

noget der skal rettes op i loven her sådan at der er et retsgrundlag så der er en klar og tydelig fortælling om

har mulighed for at have en ledsager med og ja her er det i hvert fald meget tydeligt at de demente har et stort problem

der bliver negligeret på nogen som helst måde og specielt ikke de sociale forhold

man tage det fuldstændig roligt det her er noget der grad bekymrer både mig og regeringen og som jeg indledte med at sige og som

er fuldstændig uacceptabelt og som vi selvfølgelig er er nødsaget til at tage alvorligt

så supergod til at citere fra pressen og

der skal laves om her og hvad der skal justeres for at det her

kommer til at fungere det har vi ikke hørt noget om jeg har stillet ét konkret spørgsmål som

som de har krav på og jeg har ikke stået

jeg spørger helt konkret fungerer ledsageordningen optimalt når demente ikke får ledsagelse og

justere lovgivningen så det kommer til at fungere og det sidste spørgsmål

partierne til forhandlinger om det her

demente nu også kan få de krav igennem om at få ledsagelse som

minutter på at tale om én ting nemlig ledsageordningen

tænkt mig tale med kl om lige præcis ledsageordningen så spørger ordføreren om om jeg synes den virker hvis den virkede

så det her er jo et udtryk for at man er løbet tør

tale med kl om den her ledsageordning og

ganske ganske tryg ved

garantere for hvad der måtte være eller komme af udenlandsk lovgivning der på den ene eller den anden måde eller på et givent tidspunkt kan tænkes at være i konflikt med dansk lovgivning det er der ingen der kan give garanti for og det har salget af nets ikke ændret på men regeringen kan sørge

lovgivningen vedrørende nets produkter er tilstrækkelig og betryggende og at der føres tilsyn med at den

forretningsområder stadig finder anvendelse uanset om nets er blevet solgt og dermed har fået

jeg har noteret mig at køberne lægger stor vægt på at investere

udvikle nets eksisterende produkter herunder dankortet betalingsservice og nemid

imellem det pågældende lands lovgivning og dansk lovgivning

meget klart advarselssignal som også

der har forstand på datasikkerhed

kan man regne med at selskabet er underlagt amerikansk lovgivning som har et helt andet syn ikke bare

altså deres spiontjeneste men også i deres ganske almindelige

være at man ikke vil blande sig i et privat selskab det synes jeg nu er lidt underligt når det er så vigtigt et selskab som vi taler om her men så vil jeg sige at når staten skal tage stilling til at sælge af de aktier som staten ejer

staten sikrede sig før salget

køber er underlagt dansk lovgivning og ikke amerikansk

andre personfølsomme data og andet og

udenlandske ejere

kan overføre dataene helt lovligt til usa og på den måde får amerikanske myndigheder igen fri adgang til persondata

jeg vil spørge har man overhovedet undersøgt den problemstilling

stilling til at nationalbanken solgte sine aktier og inden man tog stilling til

og gør man i hvert fald inden staten sælger de aktier

for at der ikke er nogen der kommer og bryder loven ligesom jeg ikke kan give en garanti for at

kunne finde på at drive eksempelvis spionagevirksomhed hvis det er det man vil

det som jeg så kan gøre er jeg kan sørge for at kontrolinstanser og andet som sikrer

vi holder øje med om det rent faktisk sker og indtil videre har

og offentlige myndigheder hvor

også er amerikansk ejede selskaber eksempelvis

at eje noget her skulle

mere moderne færge nemlig den der hedder kyholm på ruten bøjden fynshav i stedet for de nuværende færger som er to af ældre dato

danske færger har sagt at de mener at det vil være en forbedring af ruten fordi den nyere færge kan medtage flere rejsende og er mere moderne og har bedre komfort og så er

at den er mindre vejrfølsom end de nuværende mindre færger altså den

danske færger mener simpelt hen at

transportministeriet hørt de lokale kommuner om deres holdning til forslaget

at man ikke vil kunne opretholde timedrift mellem bøjden og fynshav og i forlængelse af kommunernes tilbagemelding

færger nu tilbudt at man i den seks ugers sommerperiode kan supplere færgen kyholm med en af de ældre og mindre færger og dermed bibeholde timedriften i

danske færger og mit ministerium men hvis man i sidste ende opretholder den lokale modstand mod det her tiltag som danske færger mener vil udvikle ruten

der ikke ske nogen ændring altså for at opsummere jeg synes sådan set at danske færger har nogle argumenter for at det her kan forbedre

ruten men hvis der ikke er lokal opbakning og der mener

de problemer der tidligere har været i forhold til at

skulle holde ved færgelejet i to timer

ikke længere er til stede efter at vi da vi sad i regering fik lavet et nyt udbud og en god ordning hvor der kom timedrift ikke bare i sommersæsonen men også i højsæsonerne

jeg egentlig ministeren er og det glæder mig at ministeren er det

spørgsmål om de seks uger der er i sommersæsonen det jo også et spørgsmål om

når der er forskellige aktiviteter som gør at man kan opleve et større pres det kan være når egeskov slot holder noget eller det kan være når der tilsvarende er noget

på den sønderjyske side som berettiger til

en større intensitet i færgeovergangene det sker jo også omkring

være med at reducere det til kun at være de seks uger i sommerferieperioden det er i hvert fald

argumentationen så jeg håber

vælger den færgerute fra når der er høj søgang og når der er blæst fordi komforten ikke er så god på de to nuværende små færger og så er erfaringen med den færge man vil sætte ind at

der faktisk er bedre komfort den er mere moderne

at det ville være bedre samtidig med at man så ville tilbyde at have timedrift i de seks uger hvor der er højsæson i sommerferien men hvis der lokalt ikke

udelukkende noget man prøver for at udvikle færgedriften i danmark og det smarte er jo at vi har et rederi

stillet på baggrund af stormene i efteråret men også på baggrund af

million kroner til konsulenthjælp i forbindelse med kystanalysen og jeg forventer at analysen vil inddrage

men også andre interesser bredt der er engageret i de danske kyster kystdirektoratet skønner at analysen vil tage to år at færdiggøre det økonomiske ansvar for kystbeskyttelsen er ikke uafklaret sådan som spørgeren

der er det ansvar

nemlig at det som udgangspunkt er grundejeren selv der har ansvaret for

lette løsninger og derfor er det vigtigt at vi ser på kystbeskyttelsen i danmark som

og kystanalysen her kan så danne grundlag for en eventuel politisk beslutning om at ændre

ved digerne på vestkysten og også

kigger på en lang række havneanlæg som er kommunalt ejede

at man faktisk ikke har kunnet optage en forsikring altså

gardere sig i en en sådan situation

vente i uafklarethed jeg ved godt at uafklaretheden i ministerens øjne

kommunerne må betale men der er jo rigtig rigtig mange kommuner

en ny havn eller en ny ydermole

område det kan være et sommerhusområde eller et beboelsesområde er rigtig rigtig ressourcekrævende og umuligt for én konkret kommune at løfte i sig selv

selvfølgelig håbet at vi kunne få en afklaring som ikke bare handlede om at skabe sådan et udvalgsarbejde eller en syltekrukke i to år

fra regeringens side om at staten er bevidst om at man har et medansvar når det handler om om kystbeskyttelse

et relativt omfangsrigt arbejde der nu skal

sige den politiske diskussion om

vil gerne understrege at jeg er opmærksom på

også hele miljøministeriets egen analyse af hvor det er vi har sårbare arealer i forhold til de forventede klimaændringer havvandsstigninger

mængder regn og andet og derfor må jeg bare sige at

fik oversvømmet store dele og der er behov for at der kommer en afklaring

regnvandet er faldet så er det jo for sent at begynde at slås om regningen det viser hele stormflodsdiskussionen jo også vi

hen nødt til at gardere os bedre og der håber jeg bare at ministeren og regeringen vil revurdere

ikke er ekstremt lang tid set i lyset af at vi

når vi går ind i den her dialog så selvfølgelig

har skrevet til mig eller til spørgeren men men sådan set i hele

i de fælles aftaler der er lavet for strækningerne

har jeg jo i min tid som minister

andre områder i danmark der har udfordringer på det her område og derfor sætter jeg det her analysearbejde i gang det synes jeg

vej der skyllede i havet på anholt i forbindelse med en storm for hvad er det ved at være to en halv års tid siden

de problemer der har været nu her omkring stormen i efteråret og stormfloden

jo bevidste om hvor det er vi har nogle lavtliggende områder som kræver en særlig opmærksomhed

at ministeren så også vil være sit politiske ansvar bevidst i den her to årige periode hvor analysearbejdet så ligesom skal

ikke bare løber væk fra det statslige ansvar der alt andet lige også er

område i to måneder og har bemærket at der er

været forskellige ordninger

og har medfinansieret derfor synes jeg

det der er afgørende er at vi

et grundigt og ordentligt beslutningsgrundlag

som baserer sig på hele danmarks kyststrækning og en ordentlig vurdering af hvor